sager vil fremgå af folketingstidende

foreninger på forskellig vis

to paragraffer i grundloven som vi mener kunne være relevante den første er § syv og tres hvor der står

borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke gud på den måde der stemmer med deres overbevisning dog at intet læres eller foretages som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden det mener vi er en paragraf som kunne benyttes en anden paragraf er § otte

foreninger der virker eller søger at opnå deres mål ved vold anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende bliver at opløse

ved dom der er så beskrevet

med at sige at jeg på det kraftigste tager afstand fra de holdninger som enkeltpersoner med tilknytning til moskeen på grimhøjvej har givet udtryk for i medierne jeg har ingen forståelse for de holdninger jeg har ingen sympati for de holdninger jeg har ingen sympati for de mennesker og der er al mulig grund til politisk

tage afstand fra deres ytringer ikke mindst i den tid vi er i lige nu er det afgørende at vi i danmark diskuterer hvordan vi bedst bekæmper radikalisering og ekstremisme

specifikt i forhold til moskeen på grimhøjvej har vi set eksempler på enkeltpersoner der giver udtryk for et menneskesyn og en verdensopfattelse som er helt og aldeles uforenelig med fundamentale danske demokratiske værdier

to holdninger i hvert fald ikke hvis man vedkender sig demokratiet men det vi til gengæld kan diskutere

er hvordan vi mest effektfuldt

vi vil gøre alt hvad vi kan

radikalisering og den ekstremisme som undergraver vores demokratiske frihedsrettigheder og som i hele sin natur

ekstremistiske bevægelser skal ikke have lov at slå rod i danmark og i vores samfund

i frankrig

den her diskussion mindre aktuel

voldsomt et så inhumant og et så forfærdeligt terrorangreb

og demokratiet er under angreb ikke alene i frankrig men i store dele af verden det er et angreb der smerter os alle sammen jeg havde selv lejlighed til at deltage i marchen i paris i søndags og hvad enten vi taler om angreb på skolebørn i pakistan på mindretal eller andre i nigeria på et jødisk museum

i fordømmelse af de angreb vores

også i danmark skal være at vi rykker endnu tættere sammen at vi holder fast i vores værdier

i ytringsfriheden og i vi tror på

og vi må aldrig lade os rokke i troen på det frie og åbne demokrati

også godt at vi i dag i folketinget har muligheden for i fællesskab at tale med én stemme vi står vagt om vores demokrati og vores frihed demokratiet vil vinde og de antidemokratiske kræfter skal tabe

oplyse om moskeen på grimhøjvej

til at diskutere det i andre sammenhænge her i folketinget og derfor vil der selvfølgelig også være gentagelser af noget jeg i forvejen har sagt blandt andet i retsudvalget efter oplysninger fra østjyllands politi sker rekrutteringen af de såkaldte syrienskrigerne både til syrien og irak tilsyneladende fra en mindre gruppe af meget religiøse unge som blandt andet har et tilhørsforhold til en forening i forbindelse med moskeen på grimhøjvej østjyllands politi har

i flere sammenhænge oplyst at politiet sammen

kommune har iværksat en række initiativer med henblik på at dæmme op for den rekruttering indsatsen ser faktisk ud til at have haft en positiv effekt antallet af udrejsende danskere og herboende udlændinge til konflikten i syrien og irak med tilknytning til

det er en positiv udvikling som illustrerer vil jeg gerne sige betydningen

og effekten af den rette

har været i syrien eller irak og det er fire og tyve timer i døgnet ingen af de personer skal være et sekund i tvivl om at de har myndighedernes øjne på sig hele tiden

og netop fordi vi skal være så opmærksomme på både

af hellige krigere og hindre nogle af dem vi kan hindre i at

tilbage hertil

ualmindelig opmærksom på den situation der måtte være omkring moskeen på grimhøjvej

at lukke moskeen lad mig bare være helt ærlig over for jer

nøjagtig som jeg kan være fristet af at lukke rockerborge pædofiliringe

der så tydeligt står for synspunkter og holdninger og værdier som jeg ikke mener er forenelige med vores åbne demokratiske danmark men så enkelt er det bare ikke som jeg har været inde på da vi for nylig her i folketingssalen diskuterede muligheden for inden for grundlovens rammer at søge en eventuel forening bag moskeen på grimhøjvej opløst

at tage lad mig starte med konklusionen en forening kan kun opløses hvis de retlige betingelser herfor

det betyder at der skal foreligge et tilstrækkeligt bevismateriale og det er fortsat justitsministeriets faglige vurdering at der ikke på nuværende tidspunkt foreligger et tilstrækkelig bevismæssigt grundlag

en eventuel forening bag grimhøjmoskeen

er det fordi jeg ikke har et direkte kendskab til de

forhold omkring moskeen men lad mig begrunde konklusionen der er efter grundlovens § otte og halvfjerds principiel mulighed for at en forening som allerede er dannet kan opløses ved dom

at foreningen har et ulovligt øjemed det betyder at foreningen for eksempel skal have som sit formål at gennemføre eller medvirke til overtrædelser af straffeloven det afgørende vil være hvad foreningen reelt står for det er for eksempel ikke tilstrækkeligt blot at vurdere de formål som foreningen formelt har efter sine vedtægter det er på den anden side almindeligt antaget at det forhold at en forening en enkelt eller nogle få gange har overtrådt lovgivningen ikke i sig selv kan begrunde at foreningens øjemed anses for ulovligt det samme gælder

det forhold at enkelte af foreningens medlemmer har begået lovovertrædelser opløsning af en forening ved dom under henvisning til at foreningen har et ulovligt øjemed vil altså i almindelighed alene kunne komme på tale hvis foreningen eller dens medlemmer som et almindeligt led i foreningens virksomhed udøver strafbare aktiviteter

derudover en særlig regel om foreninger der virker ved eller søger at opnå deres formål ved vold anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende sådanne foreninger bliver som der står i bestemmelsen at opløse

kan således efter grundloven kun nedlægge et foreløbigt forbud mod en forening hvis de retlige betingelser herfor er opfyldt det betyder bla

at der skal foreligge et ordentligt bevismæssigt grundlag før der kan nedlægges et foreløbigt forbud og det er altså fortsat den faglige vurdering at det grundlag ikke foreligger på nuværende tidspunkt i forhold til en eventuel forening bag grimhøjmoskeen

faglige vurdering ikke foreligger er det svært at nå videre i forhold til eksempelvis at bede rigsadvokaten undersøge spørgsmål om opløsning af en eventuel forening

i de ekstreme miljøer som findes i danmark desværre

deres ekstreme udemokratiske og dermed udanske holdninger med voldelige midler eller andre former for strafbare handlinger det skal vi ikke acceptere som samfund

hvad er det så vi kan gøre i den situation ja her skal der jo sættes ind med straf og i det omfang der er tale om herboende udenlandske statsborgere eventuelt også med udvisning i det øjeblik ekstremismen udmønter sig i et strafbart forhold jeg kunne godt tænke mig også at sige endnu mere

det forebyggende arbejde vi ønsker at igangsætte og vigtigheden af

render rundt og foretager sig hvad de render rundt og siger

en stribe eksempler på at de går over grænsen også

grundloven

fra grimhøjmoskeen der siger allah destruer alle de zionistiske jøder

ikke bruge til noget for det er et enkeltstående tilfælde men hvis man har fulgt lidt med i debatten ved man jo at formanden

for foreningen bag moskeen har bakket sin imam op dermed er det ikke et enkeltstående tilfælde det er en koordineret og samlet indsats fra moskeens side

man kigger på hvad denne formand blandt andet også har sagt og det her er

dr programmet den fordømte

konvertitten victor kristensen som har været ude

jeg synes at hvis han gør det for sin tro og at han gør det for allahs skyld så er han martyr han er en helt det siger altså formanden

foreningen bag moskeen det er at hylde terrror

til at begå terror han hylder terrorister det må man ikke jeg mener at vores terrorlovgivning på det her område

en person som havde lagt et opslag op på facebook med en artikel der refererer til

terrorangrebet i paris og så havde

det mente politiet var grundlag nok til at man kunne ransage personens hjem at man kunne foretage en tilbageholdelse

fordi han signalerede at

det var rigtig godt at der var et terrorangreb i paris hvorfor i alverden kommer man så ikke efter dem her for det de har gjort det er da meget mere markant det er da

har nogle muligheder i lovgivningen

er et stort problem

østjyllands politi tidligere

fra østjylland som er rejst ned for at deltage i den væbnede konflikt i syrien og irak er kommet i moskeen den tidligere islamist og imam akhmed akkari er stået frem og

at moskeen opfordrer til terror og opfordrer de unge til at drage i hellig krig

også tidligere været dokumenteret i dagspressen

i dagspressen så det kan ikke komme som en nyhed heller ikke for justitsministeren eller for folkene ovre i justitsministeriet i metroxpress har man tidligere

læse om at den imam der opfordrede til drab på jøder har haft tæt kontakt til personen

morten storm da han var en del af det ekstreme muslimske miljø morten storm bekræfter at han har modtaget kontanter

fra moskeen som skulle bruges i hans arbejde for at skabe et område i somalia med sharia

bekræfter de jo at de kender

også bekræftet i offentligheden så vi har nogle klokkeklare eksempler på at de

derudover har vi en masse indicier

midler der er rigtig mange eksempler i vi af den opfattelse at det der sker i grimhøjmoskeen er samfundsundergravende arbejde de forstyrrer den offentlige orden de opfordrer til vold og terror med deres omtale af islamisk stat og deres støtte til denne

deres imams opfordring til at slå jøder ihjel mener vi faktisk at grundloven er helt klar på disse områder og politikerne skal gå forrest

sted der siger at det kan de godt politikerne må gå forrest og derfor skal vi politisk beslutte at tage grundloven

så skal jeg på vegne af liberal

om hvorvidt grimhøjmoskeen i århus og foreningen bag kan forbydes enten med henvisning til grundlovens § syv og tres eller § otte og halvfjerds stykke

ikke

lejligheden til ud over at sige tak til

justitsministeren for besvarelsen

danmarks radio og de dygtige journalister som har lavet dokumentaren den fordømte moske for de har været med til at bringe frem i lyset

offentligheden hvad det er for nogle forfærdelig udemokratiske holdninger der

grimhøjmoskeen og af enkeltpersoner omkring foreningen og de holdninger der gives udtryk for

i og omkring grimhøjmoskeen og foreningen bag den er udemokratiske usympatiske

man må også sige at man får det indtryk at foreningen

moskeen blandt andet er arnested for udklækning af syrienskrigere

vi skal med demokratiske midler og alene med demokratiske midler formulere vores afstandtagen fra og vores foragt for de yderliggående kræfter der om nødvendigt med vold vil omstyrte samfundet og som vil forhåne og udøve vold

et stærkt og gammelt demokrati som det danske naturligvis er så stærkt og gammelt at man blandt andet ved argumentationens kraft kan værge sig mod den fundamentalistiske islamistiske udemokratiske gift som nogle personer i og omkring grimhøjmoskeen

set ikke noget imod at rigsadvokaten undersøger det

den forrige taler læste op fordi vi i venstre er optaget af at gøre det der virker når det handler om terrorbeskyttelse såvel som bekæmpelse af fundamentalistiske holdninger dem der tydeligvis florerer i og omkring grimhøjmoskeen

prædiker had til det danske samfund det er ikke rammerne for

et forbud risikerer man blot at drive de

kræfter under jorden og ligesom vi med succes har bekæmpet sovjetkommunister fascister og nazister i danmark skal vi bekæmpe de holdninger og

værdisæt det udanske værdisæt som folkene i og omkring grimhøjmoskeen

vi skal gøre det der virker og det tror jeg ikke

at lukke lokalerne moskeen har til huse i det der

forbryder sig mod grundlæggende værdier i det danske samfund og vores terror og straffelov

landssvigerparagrafferne

talt for i månedsvis

den siddende regering har så

men vi frygter meget at meldingen er rent retorisk i venstre ønsker vi handling

set at et langt stykke af vejen er den lovgivning

bruge den lovgivning der er til at gå efter de personer som forbryder sig mod de regler vores samfund har sat op og derfor vil vi

af at man ikke har gjort noget tidligere

har stået på i månedsvis

ikke gjort noget der ønsker vi

droppe den tomme retorik og rent faktisk gribe til handling

en drøftelse af i dag det er venstres folketingsgruppes holdning til

vide alene at komme med en opfordring til regeringen det der skal til

flertal pålægger regeringen nogle ting og der kunne venstre have været med i et flertal

jeg synes at man er nødt til at gå mere rent ud sagt til snorene end venstre gør

det er for svagt i forhold til den her alvorlige sag som det er

ikke nøjagtig kommer ind på hvad

karsten lauritzen sagde flere gange vi skal gøre det der virker javel

så snart den her forespørgselsdebat er slut det virker ikke

indholdet i moskeen javel men så længe indholdet bliver fostret i den moské som er arnested

rigtig mange der har været involveret i den moské også påpeger så duer det jo ikke at den bliver ved med at være der fordi indholdet er i den moské og det er arnestedet og det er derfor at venstre bliver nødt

i den her sag end det jeg hører fra ordføreren som skuffer mig

ikke til noget jeg kan allerede på nuværende tidspunkt sige at rigsadvokaten kommer til at nå frem til at man ikke kan lukke moskeen og hvor står vi så henne så kunne man sige

tre fire fem år og i mellemtiden er der

driver man det bare et andet sted hen så åbner man en ny moské så åbner man en ny forening så åbner man ti nye foreninger vi skal gøre det der virker og det er da at gå efter personerne

vil jeg godt sige til fru pia kjærsgaard

men der er muligheder i straffeloven det kræver

at den regering der sidder har mod til at bruge de paragraffer der er i terrorlovgivningen starte prøvesager og andet og der må jeg sige at jeg er skuffet over regeringen men men at gå i retning af noget som vi ved ikke vil have nogen effekt

at pålægge regeringen at gøre mere i den her sag hvis det er noget der virker men vi må også bare erkende

lokaler hvor noget foregår i og smide nogle ud af

for at gå efter personerne og det er altså tror vi den mest farbare

men det er nu engang den der på lang sigt

vil føre til det bedste resultat nemlig får gjort noget ved de fundamentalistiske kræfter der giver udtryk for de ting

landssvigerparagraffen og en definition af den

straffelovrådets definition af landssvigerparagraffen så der er altså ikke tale om en kovending selv om det står på side fem i venstres angrebsmanual

vi har brug for at regeringen kommer i gang med med prøvesager så vi kan finde ud af hvad rækkevidden af den lovgivning vi har

regeringen et ansvar og det er ikke et ansvar vi synes regeringen har forvaltet på fornuftig vis i den her sag vi er da glade for at man nu er enige og

vi tror det er en farbar vej blandt andet at bruge landssvigerparagrafferne men jeg synes helt ærligt at regeringen skulle erkende

man mente den anden oktober da vi diskuterede det her i folketingssalen der skubbede man det i udvalg i straffelovrådet

som ordfører for landets største oppositionsparti er altså at kræve af regeringen at den

set har en straffelov hvor det er muligt at dømme

have brugt sine korte bemærkninger på

spørge om det er det man ønsker men det er i hvert fald herre søren espersen der nu står øverst på listen

vi skal lukke som forening så glem det med bygninger jeg

vi taler om der er en forening bag grimhøjmoskeen

den skal opløses ved lov

overveje at gøre det men de pågældende personer stifter så bare en ny forening

det er meget let at stifte en forening det kræver at få mennesker sætter sig sammen der er nærmest ingen formelle krav der skal overholdes der skal ikke åbnes bankkonto eller andet

at gå ad den vej mener jeg for at være helt ærlig

man er handlekraftig som politiker det ønsker jeg bestemt også

at det ikke er en vej der gør at de mennesker der udgør foreningerne der taler i foreningerne der er medlemmer af foreningerne

får lukket ned for deres udemokratiske virke derfor skal vi gå efter personerne

have en forening fordi den opfordrer til vold den søger at påvirke anderledes tænkende sådan at de anstifter vold

en af dem og så åbner man ti nye derfor skal vi gå efter enkeltpersonerne hvis det gav mening at gå efter bygningerne eller foreningen

vi gerne i venstre være med til det men det gør det altså efter vores vurdering ikke og vi har jo haft succes med at bekæmpe udemokratiske kræfter blandt andet nynazister

hvis vi ikke får stoppet ondskaben tidsnok så er det godt

have en debat her i folketingssalen

er det ikke alene bekymrende at høre udtalelser fra personer omkring grimhøjmiljøet

når man hylder syrienskrigere som helte når man vil islamisk stat og når man direkte tager afstand fra vores demokrati

man vil i et demokratisk samfund som danmark men som

ved at sætte selveste grundpillerne i vores demokrati

skal de med det samme retsforfølges

og med demokrati som demokrat

danske værdier demokratiske værdier

lukningen af grimhøjmoskeen i november måned end ikke den største bulldozer kan nedbryde de holdninger som mennesker omkring grimhøjmoskeen er bærere af problemet forsvinder

det nogle fordele i i forhold til miljøet omkring moskeen at man kan holde styr på de unge der bevæger sig rundt i det radikaliserede miljø og få dem ud af miljøet

se de meget tydelige resultater af politiets intensive overvågning af netop grimhøjmoskeen

skal behandles derefter i september måned fremlagde regeringen en handlingsplan til bekæmpelse af radikalisering og ekstremisme handlingsplanen indeholder en stribe initiativer til forebyggelse af radikalisering bekæmpelse af eksisterende radikaliserede ekstremistiske tendenser blandt andet

som blev fremlagt i september

bygger oven på de terrorpakker og den lovgivning

de sidste initiativer vi kommer til at se fra politisk hold

at det ville blive et centralt samlingspunkt for ekstremistiske holdninger

konstant at følge udviklingen

det her vil blive et område som igen og igen vil blive diskuteret her i folketingssalen

er det nødvendigt at begrænse dem for de

og derfor skal vi fortsætte det stærke politiske fokus på området

tager kraftigt afstand fra de holdninger som personer med tilknytning til grimhøjmoskeen har udtrykt truslen fra ekstremistiske personer skal tages meget alvorligt enkeltpersoner der opfordrer til vold eller terror skal drages til ansvar folketinget opfordrer regeringen til at fastholde fokus på at bekæmpe

så kommer de til at betyde mindre og mindre

det vi vi mangler så begynder regeringen og socialdemokratiet at røre på sig i disse dage

man kan antage at det er på grund af terrorangrebet i paris men man har jo stået stille i

nu begynder man så at lave en lille smule

muligheden for at komme et skridt videre den mulighed

men man kommer med en tom hensigtserklæring jeg tror alle kan skrive under på det der står

klog mand der sagde til mig hvis alle kan skrive under på det der står så skal man lige tænke efter om det sådan virkelig giver noget mening

det andet er et spørgsmål ordføreren sagde at

men mener ordføreren så at vores grundlov er udemokratisk for de midler vi foreslår at tage i brug

bare ved at sætte

jeg synes det er en en interessant melding hvis

så vil jeg bare sige at

at forene sig vi gør det svært for dem at samles og vi gør det svært for dem at koordinere deres arbejde som blandt andet handler om at sende unge mennesker af sted

det vil man åbenbart ikke som jeg hører fru trine bramsen man vil ikke lukke en moské der i den grad udspyr

det er det vi får at vide i dag det vil man ikke det jeg godt kunne efterlyse en gang imellem fra regeringens side

at der var handling bag de fine ord hvordan forestiller fru trine bramsen sig at befolkningen skal kunne have tillid til en regering der siger nogle

fornuftige ting men som reelt ikke

ganske enkelt uenig i det at regeringen ikke kommer med konkrete initiativer

handlingsplan fra september og på fredag behandler vi jo et af de meget konkrete lovinitiativer der skal sikre at det bliver sværere

skrev ned formentlig med gode intentioner om at man selvfølgelig ikke skulle tillade foreninger der virker ved vold eller opfordrer til vold hvad er det grimhøjmoskeens formand gør han hylder

islamisk stat som danmark er i krig med hænger det overhovedet sammen

det danske samfund

man altså godt gøre det uden man selv direkte medvirker til volden

at spørge ordføreren hvad regeringen egentlig har gjort for at bekæmpe

så yder pet sin sædvanlige indsats men man har ikke gjort noget som helst konkret andet end at man fra justitsministerens side og ordførerens side

for retorikken her tilbyder vi så et alternativ og siger lad os få undersøgt om man ikke kan forbyde dem ved lov og regeringen gør intet absolut

har bremset

den østjyske model som østjyllands politi har praktiseret

at de unge bliver en del af det her miljø at man ikke får flere mennesker ind i moskeen men får flere mennesker ud af moskeen så de

man hele tiden truer med at retsforfølge de mennesker der forbryder sig mod vores lov

men regeringen gør jo ikke noget som helst jo man lader en justitsminister fare frem med hård retorik og det samme gør ordføreren her men her har man en mulighed for at lukke et miljø omkring en moské som opfordrer til vold som opfordrer til støtte af is og som opfordrer til at tage til syrien og

og indfører helt nye redskaber som jeg talte om i min ordførertale

hele det her fokus på sociale medier jo en

hen ikke enig i at regeringen ikke har massivt fokus på det her

fokus på personkredsen omkring

politiet hele tiden overvejer om man kan retsforfølge enkeltpersoner

vi skal være meget påpasselige med at foretage den slags vurderinger vi skal huske på at vi er den lovgivende magt om en forening skal lukkes eller ej er en juridisk vurdering ikke et politisk skøn

derfor kan vi bakke op om justitsministeren hidtil har været meget saglig når det kommer til dette spørgsmål rigsadvokatundersøgelser

sikkert grundlag hvis en forening skal lukkes

at man er uhyre sikker på at det er i overensstemmelse med grundloven både af demokratiske årsager vi er trods alt et retssamfund

i en situation hvor grimhøjmoskeen vandt en retssag mod staten

blåstempling tror jeg faktisk at vi alle sammen ville være overordentlig kede af

sig selv spørgsmålet om en lukning overhovedet ville nytte er det i foreningsstrukturerne at ekstremistiske holdninger lever det tror jeg ikke jeg tror de lever i ekstremisterne selv ville en ny forening blive oprettet umiddelbart efter sandsynligvis ville det tage utrolig lang tid at gennemføre en sådan retssag

ekstremisterne selv at holdningerne lever og derfor skal vi

i samarbejde med mange partier her i folketinget heldigvis løbende taget initiativer senest med vores nye handlingsplan

kan vi fra radikal side samlet set bakke op om det

sådan

som var et angreb på ytringsfriheden men jo faktisk også var et angreb på et

i paris er så afskyeligt heldigvis har der været en

til at sige det tager vi afstand fra og det putter vi også ind på lystavlen som noget vi opfatter som en klar forværring af situationen det spiller så sammen med den anden baggrundsmusik vi har til den her debat

i høj grad på grund af folk der kommer tilbage

redegørelse der kom den anden december

at

og det er et advarselstegn derfor vil jeg sige at når vi nu skal diskutere grimhøjmoskeen

er der ikke nogen diskussion hos os om at vi skal gøre mere vi skal gøre alt hvad vi kan for at gribe de mennesker de miljøer og det grundlag

skabe en så ekstrem radikalisering af borgere i vores samfund så det er sådan set ikke en diskussion om hvorvidt der skal gøres mere og jeg synes egentlig også

at det skal vi selvfølgelig så kommer diskussionen som har relation til grimhøjmoskeen her har sf stillet spørgsmål til ministeren om at få en grundig redegørelse

og så

også man skal notere sig som andre også været inde på at

politi fortæller at de har haft succes

også lige nødt til at tage det med samtidig med at vi ikke kan bruge det som argument for ikke at gøre

arbejder maksimalt og stærkt at politiet arbejder maksimalt og stærkt og jeg synes faktisk ikke det er korrekt at det

sf er medforslagsstiller

fordi det fokuserer på at det her er et langt sejt træk

i vores åbne ansigt at han er

tilsluttet sig is det er stærkt stærkt provokerende men det skal jo ikke få os til at vige tilbage

de regler og forstå at vi også må lytte til det juridiske grundlag som det her land

forbyde grimhøjmoskeen det skulle undersøges også om de

eller bidrage til det økonomisk men hun medvirker i indslaget som enig i at man skal undersøge om man kan

er det et synspunkt sf har

jo den måde der er fulgt op på for øvrigt

citatet fra min formand hvori hun siger jeg vil bede justitsministeren om at lave en redegørelse for vi kan ikke bare forbyde moskeen ligesom vi heller ikke kan forbyde rockere

ikke støtte op om et forslag til vedtagelse der beder rigsadvokaten om at undersøge om den kan forbydes

forstår jeg ikke hvad er det præcis

den anden del af det er vil sf

være med til at lukke moskeen og foreningen bag

vi diskutere hvornår muligheden opstår men hvis muligheden opstår

grimhøjmoskeen men virkeligheden har jo ændret sig for sf som jeg har

jeg har i lighed med andre spørgere også

at man skulle undersøge de her ting og at man

det har også været mit indtryk ud fra de ting jeg har set sfs retsordfører deltage i at det har været holdningen

at sf her i dag åbenbart har skiftet holdning igen og ikke vil være med til at undersøge den her moské nærmere sagen er

og det ønsker dansk folkeparti at foreslå

har diskuteret præcis det her spørgsmål

er der ikke kommet nogen nye afgørende oplysninger frem om grimhøjmoskeens

virke siden da

ikke nogen oplysninger som

som vi ikke havde den attende december da vi stemte om beslutningsforslaget

der er ikke noget

de forfærdelige begivenheder i paris

som skulle være relateret til grimhøjmoskeen eller på anden måde have indflydelse

som relaterer sig til den forespørgselsdebat der er indkaldt

det lidt som om det så er de begivenheder der har ført til at vi nu

skal diskutere grimhøjmoskeen ligesom vi diskuterede den

på lige at snakke om processen

et brev som østjyllands politi skrev til

jeg citerer at lukning af moskeen som respons på de udfordringer vi står

og der henvises netop til politiets dialog med bestyrelsen og andre i kredsen omkring moskeen som en forudsætning

det har lederen af østjyllands politis kriminalpræventive afdeling

også aarhus kommune som arbejder tæt sammen med østjyllands politi om at stoppe syrienskrigerne

har udtalt at der er en dialog som foregår rigtig godt at man også har en interesse i

for alle mulige retninger deres måde at praktisere tro på er

at man i den her sag til disse udtalelser fordi en lukning af en moské uanset om det ikke er grundlovsstridigt netop risikerer

ødelægge den dialog så er der diskussionen om selve grundloven og der har justitsministeriet

meget klare i nogle af deres svar altså hvis et medlem eller en formand eller en talsmand for en forening begår nogle ulovligheder

foreningen som sådan som et almindeligt led i foreningens virksomhed begår ulovligheder og det stemmer jo meget godt overens med et generelt princip vi har i danmark om at vi for det første har foreningsfrihed for det andet har et individuelt ansvar for vores handlinger og at vi straffes individuelt ikke kollektivt hvis vi overtræder straffeloven

at vi har en lang tradition i danmark for at yderliggående holdninger er noget vi bekæmper med ord diskussion og demokrati og en indskrænkning af foreningsfriheden og ytringsfriheden får altså ikke

og kommunisme vi skal bekæmpe islamismen det ønsker vi at gøre i liberal alliance og vi ønsker at gøre det på retsstatens grundlag og på et forsvar for de vestlige frihedsværdier tiden er ikke til at rulle de vestlige værdier tilbage tiden er

der er masser af ting vi kan gøre for at bekæmpe islamismen vi kunne

som planlægger at begå terror vi kunne droppe særregler for opholdstilladelse til religiøse forkyndere regeringen kunne på fredag når vi behandler l ni og halvfems se til det borgerlige forslag om indrejseforbud i stedet for udrejseforbud

at de vil afskaffe vores folkestyre og arbejder herfor

i dag diskuterer vi så et andet forslag som er med i buketten

lukke grimhøjmoskeen

støtte fra venstre forstår vi på ordføreren og det er vi glade for foreslået

at man laver en rigsadvokatundersøgelse

at lukke grimhøjmoskeen til fru pernille skipper vil jeg lige sige at det ikke er det samme som der stod i beslutningsforslag nummer b tolv hvis man har læst det og det kan måske være forklaringen på den undren fra fru pernille

til justitsministeren må jeg sige at jeg synes der i argumentationen for

var en tendens til prokuratorkneb

om der eventuelt var en forening og hele det spørgsmål tilbage i rigsadvokatundersøgelserne fra to tusind og fire og to tusind og otte vedrørende et eventuelt forbud mod hizb ut tahrir bliver det klargjort at foreningsbegrebet skal forstås ret vidtgående som at der bare er et vist fællesskab som der faktisk står ordret der behøver slet ikke at være en egentlig forening slås det fast i begge undersøgelser vedrørende

er et grundlag for det og der synes jeg da man blander tingene fuldstændig sammen

justitsministeriets egen begrundelse tilbage i to tusind og tre da man lavede den første undersøgelse i forhold til hizb ut tahrir så jeg synes det

som justitsministeriet selv har stået på tidligere mens det er ministeren der har forladt den

jeg har nævnt en række konkrete forslag til

hvad man kan gøre for at bekæmpe islamismen jeg har nævnt at vi gerne

have en rigsadvokatundersøgelse i forhold til om der kan laves et forbud mod grimhøjmoskeen jeg kan godt tælle

sidste næppe bliver gennemført i dag men det betyder jo ikke at vi skal vente vi skal gå efter alle enkeltpersonerne der er knyttet til det miljø og det skal vi gøre meget mere effektivt end regeringen

hvad de pågældende mennesker laver

og det skal også være en forudsætning

love og regler herunder ikke mindst vores grundlov

man altså finde et andet sted at bo og leve

fra forskellige artikler at to og tyve ud af syv og tyve unge fra østjylland der er draget i såkaldt hellig krig

samlingssted for radikaliserede eller også er det ved netop at komme i moskeen at de unge bliver radikaliserede og ekstremistiske det faktum vil bestyrelsen i grimhøjmoskeen slet ikke forholde sig til når man spørger dem og

de slår det hen med at man som ledelse ikke har noget ansvar og det er helt forkert

for ledelsen af moskeen har i høj grad ansvaret for hvad der sker i deres moské

burde som minimum være bekymrede

men forudsætningen for at ville tage det ansvar på sig er naturligvis at man respekterer de love og regler der er i danmark og det er jo netop det ledelsen ikke gør det må og skal være et krav at man

uanset hvad man så i øvrigt ellers tror på desværre er det jo lige modsat i moskeen på grimhøjvej i brabrand ledelsen og forskellige imamer der er kommet i moskeen har så stærkt et had til

vores måde at leve på at de ikke holder sig tilbage med at ytre det offentligt med ledelsens billigelse sker der en meget negativ påvirkning af især de unge der kommer i moskeen og det er altså helt uacceptabelt ondskab og had skal jo bekæmpes og det uanset hvor det finder sted og det har vi et fælles ansvar for at sikre

derfor skal vi gøre alt hvad der

er muligt for at forhindre at unge radikaliseres i moskeen

og det er en afsporing af debatten at

sidder i ledelsen og de imamer og andre der kommer i moskeen der er problemet for de oppisker et had i de unge og det er det der er problemet men det kan altså meget vel være nødvendigt at fjerne moskeen fuldstændig for i det mindste at statuere et eksempel på at der er grænser for

i et frit og demokratisk land og derfor er vi

at lukningen af moskeen ikke i sig selv fjerner problemerne med de negative kræfter

også vigtigt at politiet og andre myndigheder fortsætter det præventive og forebyggende arbejde i området og det er vigtigt at politiet er særlig opmærksomme på om det er muligt at retsforfølge dem som kun vil det onde og negative og som hjernevasker de unge til at drage i såkaldt hellig krig det må være muligt at retsforfølge de pågældende personer for at medvirke til strafbare handlinger

til at handle i stedet for bare at snakke så der snart sker

oplagt og så åbenlys når vi

vederstyggelige holdninger der bliver udtrykt omkring grimhøjmoskeen

at sige at de problemer med radikalisering

realistiske og have effekt vi må ikke tabe hovedet og forfalde til at ophæve dansk lovgivning og indføre nødret eller symbolpolitik tankerne og de mørke udemokratiske kræfter kalder på vores stærke demokratiske traditioner og modsvar vi skal handle inden for rammerne af vores grundlov

fra regeringens side at stille mennesker og deres handlinger til ansvar så meget desto mere vigtigt er det at vores myndigheder er på opgaven og følger de

kræfter tæt jeg sagde før i min indledning til debatten her at jeg i lighed med mange andre jo er fristet

holdningerne og de personer der står bag dem til livs

vi ikke må tabe hovedet jeg synes at ordføreren for liberal alliance i lighed med andre sådan set sagde det meget godt på talerstolen

det må handle om at gøre alt hvad vi kan for at stille de pågældende til ansvar

og om nogle af de ytringer

fra enkeltpersoner omkring grimhøjmoskeen og eventuelle rekrutteringer eksempelvis til konflikten i syrien og irak

budskab også det meget klare at det her først og fremmest og til sidst er en opgave for politiets efterretningstjeneste det er vores efterretningstjeneste der skal

hvad der bliver planlagt hvad der sker det er vores stærkeste værn

jeg vil sige at det næste jeg er optaget af hvad angår

at hindre flere i at rejse dertil når vi gerne vil hindre unge danskere såvel som herboende udlændinge i at rejse til konflikten i mellemøsten

set i nyere tid nemlig islamisk stat

umenneskelige inhumane metoder er en trussel mod hele menneskeheden

de pågældende personer jo kan komme til at udgøre en kæmpemæssig sikkerhedsrisiko hvis de vender tilbage til vores samfund

vil sige er at vi skal bruge alle vores kræfter på at imødegå den ekstremisme og den radikalisering i vores samfund vi har fra regeringens side foreslået en samlet antiradikaliseringsplan det kniber en lille smule med at få folketingets endelige opbakning til indholdet deri jeg håber på at de forhandlinger snart kan skride så meget frem at vi også kan få sat nogle punktummer

at når det handler om at imødegå truslen om terror og

radikalisering er det ret hårde våben der skal tages i

ikke skjul på at det at jeg som justitsminister lægger op til at myndighederne skal kunne fratage folk passet på formodning om en forventet udrejse til syrien da er et ret voldsomt skridt

det er nødvendigt hvis vi vil forhindre den risiko der er i forbindelse

kræfter der ikke vil danmark eller for den sags skyld menneskeheden

landsforræderi jeg synes i virkeligheden man kan udtrykke det ret klart det er jo en grundlæggende grotesk og absurd situation at vi som land som samfund og som fællesskab vælger at udsende danske soldater på en opfordring fra den irakiske regering til at imødegå problemerne med islamisk stat soldater der risikerer at ofre deres liv

andre danske der rejser ud som såkaldte hellige krigere og enten i direkte nedskydning eller ved at bistå fjenden undergraver de danske styrkers mulighed for at agere det er i mine øjne landsforræderi

at regeringen skulle tage nogle initiativer vi har oven i købet et forhandlingsforløb i justitsministeriet

i den diskussion mellem folketingets

har villet diskutere med regeringen er at vi synes

ministeren nu vil ministeren følge op

betragtninger fra forleden hvor statsministeren

er åben over for alle forslag

jeg har stor forståelse for at interessen er kæmpestor der er spørgsmål der skal stilles svar der skal gives men vi kunne da bare få den aftalt

er i en situation hvor der er noget grundlag for at sige nej til gode ideer

vil ministeren tage

til at indkalde til det næste møde i den kreds således at vi kan diskutere regeringens antiradikaliseringsplan og også få slået søm i det som de borgerlige partier gerne vil

nemlig at få gjort ophold i syrien og irak

ikke på noget tidspunkt har afvist

hvor jeg som landets justitsminister kan være fuldstændig sikker på hvad for nogle redskaber vi skal tage i brug med en problemstilling der er så alvorlig og i øvrigt relativt ny så min opfordring vil da være den klare konkrete forslag der ligger på bordet vedtaget så vi kan få dem til at virke

en facebookgruppe der hedder død over jøderne otte og tyve jøder hvoraf jeg kender mange sendte anmeldelser ind til politiet om den her side man ved præcis hvad det er for en mand han bor i

der står bag gruppen det var i juli måned

er justitsministerens ansvar at sørge for at den slags

med det samme når så alvorlige trusler fremsættes jeg ved ikke hvor sådan en sag bliver af min kone er en af anmelderne

mette frederiksen og en af dem kunne også godt have fået en fiks idé på et eller andet tidspunkt men det er tungt det må man godt nok sige i forlængelse af det som

espersen var inde på

jo fremgået af dagspressen at der ikke engang er rejst en sag

engang indledt en undersøgelse af den imam fra grimhøjmoskeen

bange for at de er faldet i søvn og i sidste ende

justitsministerens ansvar så må man ruske op i det så må der komme nogle klare instrukser om

beviser til et eventuelt forbud mod for eksempel grimhøjmoskeen

skal det så forstås sådan at hvis ministeren kunne ville ministeren gøre det

forstås sådan og hvis det skal forstås sådan hvorfor i alverden vil justitsministeren så ikke

hvis justitsministeren gerne vil så lad os da lige starte med at undersøge om man kan vi mener at man kan og det kan der være mange forskellige vurderinger af men lad os da undersøge det justitsminister for hvis

sådan et sted i danmark hvor man både rekrutterer og ytrer sig på en en sådan måde men derfra og så til at gå hen hvor dansk folkeparti vil

man måtte være fristet af ikke at tabe hovedet

for at forbyde

på grimhøjvej af flere forskellige årsager og det er

fortsat den faglige vurdering at der heller ikke er grundlag for

at man skal have indrejsetilladelse for at rejse ind i

derved let ville kunne løfte den bevisbyrde der følger med

hvorfor ministeren ikke har handlet på det hvis ministeren sammen med statsministeren er åben over for

sket noget hvis ministeren og det kan godt være et tilbud her i dag siger at det vil vi gerne gennemføre og vi putter det ind i den pakke regeringen har lavet ja så stemmer vi for og så kan ministeren

så kan den pågældende minister få tres million

store dele af regeringens antiradikaliseringsplan

sat spørgsmålstegn ved den det er midler til de forkerte ting men hvis ministeren her i dag kan sige at

i starten af december

på med lovgivning at hindre folk i at udrejse og gerne få skabt et bedre grundlag for at kunne retsforfølge de pågældende

vi kan jo se at også den forebyggende indsats har en effekt

lykkedes politiets efterretningstjeneste i samarbejde med andre myndigheder at modarbejde nogles udrejse det er da positivt betyder det at man skal vedtage en masse bløde og sociale initiativer

at være naiv på det her område

effektive derfor skal vi selvfølgelig have forebyggelsen med

kunne tage passet fra folk hvis de ønsker at udrejse

at svare på spørgsmålet siger ministeren ja til venstres forslag så

vi stemme om det hvorfor siger ministeren ikke ja til det forslag hun blev præsenteret for i starten af december måned så er der enighed om antiradikaliseringsplanen

til syrienskrigerne ministeren skal bare i dag

det skal da ikke hindre os i også at diskutere venstres forslag men hvorfor tage noget som gidsel vi har lagt nogle konkrete ting på bordet dem håber jeg på vi snart kan få vedtaget så de kan komme i gang med at virke jeg

nogle af dem der er udrejst som syrienskrigere udrejst derfor vil jeg gerne have lovforslaget igennem så har statsministeren tilkendegivet og det synes jeg er klogt at når venstre har en idé om et decideret indrejseforbud vil vi også gerne undersøge

siger ministeren at man ikke vil undersøge om moskeen og moskeens ledelse kan nedlægges altså det er jo en justitsministers prærogativ at undersøge de ting

sørge for at det bliver undersøgt af rigsadvokaten om moskeen kan nedlægges

til at nogle andre bruger noget vold imod

tidligere justitsministre er blevet igangsat undersøgelser der kunne minde om det her og hvor man jo ikke har kunnet nå frem til det resultat man egentlig gerne ville

os endnu at forbyde rockerborge i danmark selv om det jo er tydeligt for enhver at dem der er inde i de rockerborge begår masser af kriminalitet

ikke lykkedes os endnu at opløse hizb ut tahrir

sammenhænge tilkendegiver holdninger som må siges at være ganske udemokratiske og meget

at her har vi at gøre med en ledelse i moskeen som helt eksplicit er ude at hylde is syrienskrigerne og

bidrager retorikken og hele handlingen i moskeen jo til

vold mod det danske samfund så derfor er der

den forventning der i hvert fald er i justitsministeriet vender tilbage og siger at der ikke er grundlag for at opløse en eventuel organisation og forening omkring grimhøjmoskeen så bliver vores muligheder jo

i den forstået på den måde at jeg synes at ministeren har træneret processen om at vi sammen kunne have taget nogle initiativer det synes jeg de forhandlinger som der

at hvis ministeren havde taget den opgave på sig

uge når vi skal være her igen på fredag stået sammen

synes jeg vi skal få vedtaget og aftalt så de kan komme i gang med at virke og så må det da siges at være en udstrakt hånd når landets statsminister tilkendegiver over for lederen af oppositionen at gode ideer er velkomne og

skal førstebehandle det lovforslag på fredag jeg håber på opbakning til at få det gennemført så ligger der en samlet antiradikaliseringsplan med en masse forskellige initiativer som vi har haft et par møder om i fællesskab spørgeren og jeg og andre

igen haft en lang debat i folketingssalen om et emne som optager mange danskere

falder i pressen

det der er problemet der er behov for at der bliver rusket op i systemet og hvis ikke politikerne og landets justitsminister skulle stille sig i spidsen for det

den debat der var før jul som jo godt nok handlede om et forbud mod

er tale om at en række partier har rykket sig og at vi er kommet tættere på et flertal end vi var før jul vi er kommet tættere på et flertal der går i retning af at vi handler på det her end vi var før jul det i sig selv synes jeg faktisk er positivt så kan jeg forstå på

justitsministeren at justitsministeren føler sig fristet til at lukke grimhøjmoskeen og foreningen bag man fornemmer lidt at justitsministeren egentlig gerne vil

fra justitsministerens embedsværk

det er jo egentlig ikke særlig sundt hvis det forholder sig

er det jo egentlig har lyst til at gøre noget men at der er noget i embedsværket der holder justitsministeren tilbage jeg synes ikke

man føler sig fristet ligesom justitsministeren

vi ikke få en høring her i folketinget hvor de jurister i

som har foretaget denne vurdering kan komme og forklare os hvad de lægger til grund for deres vurdering hvorfor kan vi ikke få en sådan høring jeg synes

være oplagt så vi politikere kan diskutere med dem der tilsyneladende sidder og træffer beslutningerne i justitsministeriet det ville være rigtig godt og

demokratiske debat så vi alle sammen kan blive lidt mere oplyste

seneste tid også efter danmarks radios dokumentar om grimhøjmoskeen

jo også forpligte partierne i folketinget ord skal altså følges op med handling i hvert fald på et eller andet tidspunkt vi kan ikke længere bare stå og se på hvad der sker og komme med tomme hensigtserklæringer om at vi tager afstand

beslutte at tage grundloven i brug vi skal sætte gang i systemet så systemet ved hvad det politiske niveau forventer og det er kun os der kan gøre det men vi bruger altså ikke grundloven og det er en skam for

vi har ellers en rigtig rigtig god grundlov og hvis justitsministeren virkelig ville er der jo veje til at man kan komme videre man kunne nedsætte en arbejdsgruppe både med folk fra justitsministeriet men også med eksterne eksperter som fik til opgave at komme

på en ny måde det kunne man jo gøre

forskellige muligheder der er forskellige veje hvis man ønsker politisk at tage nogle initiativer derfor vil jeg slutte af med

om forslaget til vedtagelse og så håber jeg at den her debat trods alt gør at vi kommer et skridt nærmere at

tage nogle flere initiativer både i forhold til syrienskrigere landsforrædere

konkrete sag at sørge for at foreninger der virker ved vold eller opfordrer til vold bliver forbudt de hører ikke hjemme

dimensioneringen skal så sikre en bedre sammenhæng mellem den viden som unge mennesker i dag tilegner sig på en videregående uddannelse

de kompetencer som efterfølgende efterspørges

har foretaget os og det er derfor vi sætter optaget på uddannelser med markant og systematisk overledighed ned men vi gør det i brede grupper syddansk universitet er som udgangspunkt blevet bedt om

at dimensionere i alt tre hundrede og en og halvtreds pladser på kandidatuddannelserne hvilket så svarer til fem hundrede og sytten

også syddansk universitet der alene beslutter på hvilke uddannelser den udmeldte dimensionering mest hensigtsmæssigt kan placeres

i modsætning til arabisk og spansk

syddansk universitet er udpeget som en uddannelse med systematisk ledighed i dimensioneringsmodellen men her har syddansk universitet valgt at anvende de ekstra pladser til

altså altså et udtryk for syddansk universitets prioritering og den respekterer jeg jeg har også fået oplyst af syddansk universitet at lukningen af

for at sikre at der ikke også sker lukning af lignende fag der så der er altså fortsat

nationalt udbud af fag og uddannelser som giver lignende kompetencer og det er der på flere af landets øvrige universiteter det er institutionernes eget valg om deres dimensionering skal placeres på enkelte uddannelser eller bredes ud

sdu har tilrettelagt dimensioneringen ved at tage hensyn til lokal efterspørgsel og de faglige miljøer og jeg har altså ikke nogen grund til at tro at

uden grundige overvejelser af de faglige de økonomiske og de regionale konsekvenser

i odense nedlægges der fire hundrede og tre studiepladser på bachelorniveau og tre hundrede og tolv kandidatpladser

har valgt at lukke tre små sprogfag

det gået præcis som venstre igen og igen har peget på nemlig at ministerens dimensioneringsplan kan ramme regionalt skævt og at det vil gå ud over de små sprogfag regeringens dimensioneringsplan bruger en række nationale ledighedstal til at dimensionere regionalt uden at tage hensyn til om overledigheden er lige stor i alle dele af danmark i sidste uge underskrev ministeren nye udviklingskontrakter blandt andet med sdu her lover begge parter at man vil styrke internationaliseringen mener ministeren at regeringens

dimensioneringsmodel arbejder for at styrke internationaliseringen når den nu har medført at fagene kinesisk arabisk og spansk nedlægges på

hvordan dimensioneringen har skullet fordele sig

dimensioneringen andre steder det er universiteternes

deres ansvar jeg tager det fulde ansvar for at vi ikke har villet uddanne til arbejdsløshed

den her dimensionering men inden for modellen er der en meget meget stor fleksibilitet man har endda kunnet placere noget af dimensioneringen uden for de udmeldte

kunnet argumentere for det og det er jo det syddansk universitet her

kinesisk som sådan set ikke var udtaget

støtter mønsterbrydere og som sikrer at de finder sig til rette på universitetet et sted mellem halvtreds og tres procent

en mellemøstlig baggrund og en stor del af dem kan formentlig karakteriseres som mønsterbrydere

arabisk på trods af at uddannelsen i arabisk er en kombinationsuddannelse hvor arabisk kobles med virksomhedskommunikation med økonomi og med pædagogik

jo netop har stor betydning for de jobmuligheder som de studerende har

var det ministeren indledningsvis

til at spørge igen mener ministeren at hun lever op til de intentioner som ligger i den udviklingskontrakt

de danske videregående uddannelser og mange danske studerende ud i verden det er noget af det allerbedste

have brudt mønsteret for at komme ind på

uddannelse og så siden hen ikke kunne bruge sin uddannelse i et job det er ingen tjent med det her handler ikke om at færre skal tage en uddannelse men om

nu nævnte ministeren indledningsvis at at man gerne ville sikre sammenhæng det tror jeg var det ord som ministeren brugte og ministeren

også at man gerne ville sikre de kompetencer der efterspørges i erhvervslivet

har været blandt andet fra det fynske erhvervsliv altså at resultaterne af dimensioneringen

milliarder mennesker i verden og nu vil jeg gerne spørge ministeren hvordan vil ministeren i fremtiden sikre at der er sprogkyndige som kan sikre danmark vækst og eksport og danske arbejdspladser som kan sikre at der også i fremtiden er uddannede undervisere til spansk på gymnasialt niveau og at man på fyn hvor

har den helt store turistsatsning på kineserne sikrer at der også

standard og en høj kvalitet det er universiteterne selv i det her tilfælde

ved hvordan de så udmønter deres beslutninger og det har de valgt at gøre sådan for eksempel lukker de faget kinesisk selv om det slet ikke er udtaget til dimensionering det må være fordi deres faglige overvejelser gør

er desværre ikke nok min kritik går især på at det er niveauet for den fremtidige udledning der skal reduceres det

internationalt og nationalt fokuserer på niveauet for

opgjort som en procentvis reduktion i

til niveauet i et givent basisår det nationale mål

halvfems og eus klimamål for henholdsvis to

og tredive er konstrueret på samme vis

det relevant at få nedbragt udledningen i ton fremover ved at få landbrugets udledning af at falde fremover kan landbruget bidrage

med tre og tyve procent fra nitten halvfems og frem til to tusind og elleve samtidig med at man

mener ministeren virkelig at vi er nødt til for den sags skyld næsten

har et samlet nationalt mål for alle sektorer

jeg håber meget at det er noget

på sig og ikke alene sige at det vigtigste er produktionen per enhed men også se

i vores seng

indrette os efter når vi laver en grøn omstilling for eksempel i energisektoren hen i retning af vindmøller

målet jo ikke at vi skal lade være med at bruge strøm men at vi skal bruge noget strøm

ikke fordi vi ikke skal spise i fremtiden det er fordi vi skal producere på en måde der ikke belaster vores miljø mere end det kan tåle

kvælstoftildeling faktisk vil bidrage

de globale drivhusgasudledninger netop i kraft af

man faktisk højne proteinindholdet og dermed måske hjælpe til med at nå klimamålene

og samtidig

klimaet selvfølgelig tager skade af udledninger uanset hvor de kommer fra

der er ingen interesse fra min side i at flytte udledninger fra danmark og andre steder hen der er tværtimod en interesse i

der findes får reduceret vores klimaaftryk så meget som

og det gælder søreme også landbruget så at landbruget

på en ordentlig måde muligheden for at sige nej tak til reklamer følger af de retningslinjer som forbrugerombudsmanden har udsendt med baggrund i

er altså forbrugerombudsmanden som har vurderet at post danmarks prisfolder er en reklame og derfor ikke må omdeles til husstande der har sagt nej tak til reklamer og det er altså her vi har forklaringen på spørgsmålet om at borgere der er tilmeldt reklamer nej tak ordningen så heller ikke har modtaget den her prisfolder spørgeren spørger også til min holdning til sagen og hvad angår den

borgerne har mulighed for at sige nej tak til reklamer det gør jeg selv og jeg har stor gavn af den

men selv om man har sagt nej tak til reklamer og dermed ikke har modtaget

er der dog stadig adgang til prisinformation fra virksomheden den information fremgår så af post danmarks hjemmeside og borgerne kan også få information om priser på post danmarks forskellige ydelser ved henvendelse til de mange betjeningsteder posthuse og andet

menigheder også undtaget så forstår jeg godt hvad ministeren siger om forbrugerombudsmanden men det er måske lidt paradoksalt at netop post danmark ikke kan fritages

måske netop ikke er den store konkurrence i yderområderne og det er den eneste mulighed som borgerne har

brevforsendelse jeg tror ikke det er alle borgere der har mulighed for

for at finde ud af de nye takster har de nogle gamle frimærker liggende

reklamer fra for eksempel dagligvarebutikker de kommer dermed til at få en

bøde for underfrankering

så selv om forbrugerombudsmanden åbenbart siger

være med til at kigge på om vi kan få post danmarks takstblad med ind under de her undtagelser der altså i forvejen

organisationer samt materiale fra religiøse institutioner såsom kirkeblade det er fuldstændig rigtigt at disse er

det er altså sådan at forbrugerombudsmanden

ikke er en del af informationen fra det offentlige men et led i post danmarks virke som erhvervsvirksomhed og det er altså sådan det fremgår af loven

det er forbrugerombudsmanden der kan træffe disse afgørelser det synes jeg

set er en styrkelse af forbrugernes

blander mig i den sag jeg sørger bare for at de virksomheder jeg har

modsiger det jeg sagde før om dem der har svært ved at gå på nettet men der er trods alt nogle der vil få glæde af

den første uge efter køreplanændringen var omfanget af forsinkelser

mig sige det helt ærligt utilfredsstillende højt niveau rettidigheden var kun på ni og firs

hvad vi med rette kan kræve og kræver af vores togoperatører

så den nu igen ligger på et pænt højt niveau rettidigheden lå i uge to

ni og firs procent til fem og halvfems procent det

tak opad det er selvfølgelig min forventning at de store investeringer som vi i de senere år har tilført jernbanen yderligere vil bidrage til forbedret rettidighed og pålidelighed

dels anlægget af dobbeltsporet mellem lejre og vipperød så der nu er dobbeltspor på hele strækningen mellem roskilde og holbæk

det nye signalprogram

om hvad jeg vil gøre for at sikre flere siddepladser på de enkelte togafgange på nordvestbanen den seneste kvartalsrapport fra dsb som jeg har er fra tredje kvartal to tusind og fjorten og den vil jeg straks oversende til transportudvalget det fremgår at dsb overholder de krav der fremgår af dsb kontrakten til belægning både i og uden for myldretiden det fremgår også at belægningen i togene på nordvestbanen er lavere end belægningen samlet for hele landet

også oplyse at i den nye køreplan der trådte i kraft i december

indsat flere afgange på nordvestbanen i myldretiden

er stærkt utilfredsstillende at

der vil jeg sige at

tage passagererne med med til til og fra de pågældende stationer

godt spørge ministeren om ministeren

stationer således at de ekstraordinært

de passagerer med som ellers skulle stå og vente

med overfyldte tog og at det ikke er noget som noget

på toget og jo mere overfyldte

i antallet af togrejsende det er jo rigtig godt men gevinsten skal gerne kunne opleves på hele strækningen

arealerne kan være underlagt nogle særlige bindinger for eksempel skal arealer i fingerplanen som ligger

i det åbne land som udgangspunkt friholdes for nye erhvervsarealer det skyldes et ønske om at undgå byspredning i det åbne land og et ønske om at respektere de samfundsmæssige investeringer der er lagt i at placere motorvejene mest hensynsfuldt i

jeg som sagt at det giver rigtig god mening når det kan lade sig gøre i hovedstadsområdet er der eksempler på at et areal der tidligere var udlagt til rekreativ anvendelse nu er udpeget til erhverv

fordi det så er kommet til at ligge indeklemt mellem

infrastrukturanlæg det vil ikke nødvendigvis være hensigtsmæssigt at lægge nye erhvervsområder på sådanne indeklemte arealer det afhænger altid af en konkret vurdering

for eksempel i fingerplansområdet der ønsker at udlægge indeklemte områder til erhverv

rette henvendelse til naturstyrelsen

et potentiale for at styrke både vækst og erhvervsliv uden at man går på kompromis med miljømæssige hensyn

godt spørge ministeren om ministeren mener der er behov for at prioritere

udstykkes til erhvervsmæssige formål således at vi både

således at at de arealer der i dag er udlagt til erhverv og som måske er mere mere miljø og naturfølsomme

ramme for at kommunerne kan foretage den prioritering af hvor

at have udviklingen af

eksempler på at der var sådan et indeklemt område

i områder der allerede er planlagt til erhverv så det vil altid komme an på en konkret vurdering og det er i udgangspunktet en vurdering som

jeg opfordre til hvis man altså ligger i det område for eksempel som

retter henvendelse til naturstyrelsen for at få klarhed over

erhvervsområder i tilknytning til byer og det handler jo om øvrige infrastrukturanlæg som

eksempel kloaknet elnet og andet som skal være til stede for at erhvervet også

være områder der er helt oplagte til det her og hvis man er

jeg sådan set er positiv over for at man kan se på de her områder der ligger indeklemt

er spørgsmål for eksempel i forhold til fingerplanen ja så synes jeg at man skal rette henvendelse sådan at vi kan få en afklaring af hvad der er muligheder

at afsløre forhold hvor der uberettiget er udbetalt sociale ydelser samtidig med at der udføres sort arbejde baggrunden for skats fokus er det enkle formål at skat ikke har myndighedskompetencen og de kontrolhjemler som er rettet mod socialt bedrageri og dobbeltforsørgelse eller sagt på jævnt dansk skat må ikke kontrollere for

hvis der derfor under en kontrol om korrekt skatte og afgiftsbetaling opstår mistanke om uberettiget udbetaling af sociale ydelser

myndigheder det er herefter op til den relevante myndighed at vurdere om og i givet fald hvordan der skal følges op på disse oplysninger fra skat

denne myndigheds aktivitetsstatistik

i skats jeg ser derfor intet sagligt eller praktisk grundlag for

på skatte og afgiftsområdet sker særskilt registrering af antallet af afgivne oplysninger til andre myndigheder om mistanke om overtrædelse af den sociale lovgivning eller registrering af

at stå til rådighed for arbejdsmarkedet jeg har spurgt beskæftigelsesministeren ad flere omgange og bedt ham redegøre for hvordan den her kontrol foretages og det set derfor skatteministeren og jeg er endt i den her situation i folketingssalen

beskæftigelsesministeren har ad flere omgange oplyst mig om mest

oplyser ministeren at styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering i samarbejde med skat ad flere omgange er ude på besøg men at man ved fælles overenskomst i regeringen stopper med denne kontrol

slutningen af to tusind og tolv hvorefter ansvaret overgår til skat

hvor mange sager der så er oprettet i forbindelse med kontrolbesøg

den her kontrol har materialiseret sig

jo netop fordi vi så ikke længere er klar over om kontrollen

er indstillet på at udføre kontrol så jeg synes egentlig at

er et gevaldigt hul i vores kontrolarbejde netop nu i og med at beskæftigelsesministeriets myndigheder på den

har kompetencen til selvstændigt at kontrollere men skal involvere andre myndigheder

er oprettet tydeligt se at det er faldet gevaldigt

at beskæftigelsesudvalget er blevet orienteret om i flere omgange og senest i forbindelse

på spørgsmål nummer fem og halvtreds fra beskæftigelsesudvalget

fra skats side finder

noget som synes at

videregives disse informationer naturligvis også til rette myndighed og det

uanset om det måtte dreje sig om kommuner eller andre dele af de

videregives disse informationer selvfølgelig også til rette myndighed men men spørgsmålet er selvfølgelig hvad det så er skat går efter det er jo blandt andet

fokuseret indsats på sort arbejde

nogle af de sociale ydelser

til nogle af de samme personer som måtte foretage sort arbejde

sådan at man på forhånd kan sige

sikker på fungerer efter ministerens ønske ville det jo ikke være en særlig stor ulejlighed at notere netop så vital en information det er jo vigtigt at vi ved hvordan det her udvikler sig både så vi i folketinget og hos myndighederne kan styre

en mere optimal kontrol at få bugt med det her problem

videregiver man de informationer til den myndighed der er den rette men jeg synes også det ville være forkert hvis skat når man ikke er den kompetente myndighed skal foretage alle mulige registreringer altså det ville jo strengt taget betyde at hvis

observerer et trafikuheld og meddeler det til politiet skulle

der er også grænser for hvor meget registrering vi skal foretage

sager i styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering hvor der foreligger mistanke om uberettiget udbetaling af ydelser fra a kasser sagerne er oprettet på baggrund af indberettede tilfældige observationer om sådan en mistanke fra skat observationerne

er tilvejebragt som led i gennemførte virksomhedskontroller om korrekt afregning af skatter og afgifter på baggrund af indberetningerne fra skat oprettes sagerne i styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering efter en indledende visitering og vurdering som jeg oplyste i min besvarelse på det foregående spørgsmål s fem

har skat ikke hjemmel til at foretage kontroller målrettet uberettiget udbetaling af sociale ydelser eller mulighed for selv at behandle sager om uberettiget udbetaling af sociale ydelser af samme årsag foretager skat ikke systematisk registrering af antallet af kontroller hvor der konstateres mistanke om uberettiget udbetaling af dagpenge efterløn eller andre sociale ydelser kontrol og behandling af sager om socialt bedrageri er med andre ord ikke en kerneopgave for skat men forhold som skat støder på i forbindelse med kontrolaktiviteter på skatte og afgiftsområdet og derfor har skat heller ikke noget systematisk dokumenteret grundlag

at forklare udviklingen i antallet af oprettede sager hos styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering hvor der er mistanke

udbetaling af dagpenge med videre jeg mener faktisk heller ikke at skat skal kunne redegøre for en sagsudvikling som hører under en anden myndigheds ansvarsområde og jeg er derfor ikke enig i spørgsmålets præmis om at det ikke er tilfredsstillende

at jeg kan bede beskæftigelsesministeren om at oplyse mig

besøg og hvad det har afstedkommet på de forskellige niveauer

deltager i kontrolbesøgene ministeren har jo fuldstændig ret i hvad skats opgave som myndighed er og det anerkender jeg også ministeren er fuldstændig korrekt men kan ministeren så ikke se at vi har et problem når skat

sine virksomhedskontrolbesøg ikke har den opgave som arbejdsmarkedsstyrelsen som medfølgende myndighed foretog før

socialt bedrageri og sort arbejde når det ikke længere er muligt at at gå direkte til sagerne på besøgene men skat efterfølgende skal indrapportere

måske er kommet ud i en situation hvor vi har en mindre effektiv kontrol end den man havde før jeg skal ikke placere et politisk ansvar

set bare at høre ministerens holdning og måske inddrage ministeren i en dialog om om vi kunne gøre det bedre både så vi har det statistiske grundlag

sørger for at skatteyderne får

vi sikrer at den kontrol vi udfører som også er bekostelig

er en risiko for det og hvor der måtte blive udbetalt uberettigede sociale ydelser men det er faktisk meget vanskeligt på forhånd at definere hvor disse tilfælde kunne være

noget man falder over når man alligevel er heldig at finde nogle sager men det betyder jo ikke at vi

et sammenfald mellem sort arbejde og eventuelt socialt